respektere den kompetencefordeling der følger med den grønlandske selvstyreordning som både grønland grønland og et bredt flertal i folketinget

det betyder jo at selvstyret har kompetencer på de områder som er overtaget og som nu varetages af de grønlandske myndigheder derfor er det jo ikke vores opgave som folketing eller regering at føre kontrol med

områder og det er præcis det

der kan derfor være spørgsmål hvor regeringen ikke ønsker at indhente nærmere oplysninger fra landsstyret fordi det kan virke som om vi i regeringen eller folketinget ønsker at kontrollere hvordan selvstyret varetager de opgaver som selvstyret har kompetencen på når

det drejer sig om oplysninger fra alle mulige lande

været lidt i arkiverne og fundet ud af hvad man egentlig har spurgt om i tidens løb vi er ude på

vi har spurgt om om togdriften i tyskland

om varetægtsfængslede i tyrkiet

oplysninger fra vores ambassade de forskellige steder og så har man

vi fra rigsombudsmanden får indberetninger af hvad der foregår

grønlands politik de bliver også oversendt til grønlandsudvalget

vi læser dem med stor interesse men har ikke mulighed for at spørge ind til det som jeg ser det og det er så det jeg synes

tale om kontrol det er almindelige interesserede interesserede informationer vi vil have fordi grønland står os så nær som de gør og hvis vi virkelig vil medvirke til

sætte rigsfællesskabet på dagsordenen så er det altså

hvor danske parlamentarikere ikke kan få oplysninger om hvad der sker alle andre lande

at de spørgsmål som folketinget typisk stiller om

ikke helt har samme karakter

som regeringen har valgt ikke at gå nærmere ind i

når folketinget ønsker oplysninger om retstilstanden i andre lande som en eventuel inspiration for danmark

herre søren espersen også nævner nogle eksempler på

at besvare når det så er sagt

forsigtig med at lave en

når vi via ambassaderne indhenter svar fra andre lande om forhold

skal vi huske på at vi ikke er underlagt den samme kompetencefordeling og ramme

fra dansk side jeg ønsker ikke at stå i en situation hvor spørgsmålet om forholdene i andre lande kan opfattes sådan at vi fører

de forhold der spørges til og jeg må sige de spørgsmål som vi har valgt ikke

mærkelige noget indimellem rigsfællesskabet grønland og færøerne

det giver nogen mening og det stiller mig i en underlig situation for hvor pokker skal jeg gå hen undskyld udtrykket

gå hen hvis jeg gerne helt seriøst vil vide noget om

på spørgsmål fra folketinget og det gælder også forhold om

men jeg mener det er helt helt afgørende at vi respekterer selvstyreordningen vi respekterer de grønlandske myndigheders

kompetence og derfor skal vi også have respekt for

samme spørgsmål om noget der foregik i hamborg og ville så med garanti have fået svaret jo den tyske regering planlægger at gøre sådan og sådan det oplyser de til vores ambassade men her er

på en fuldstændig misforstået berøringsangst i forhold til rigsfællesskabet

det betyder også at man skal forstå at selvstyret ikke udøver sin kompetence under dansk tilsyn

spørgsmål der kan have karakter af at vi i folketinget giver indtryk af at vi skal have tilsyn med eller kontrollere hvordan man løser nogle opgaver i

grønland mener jeg at man skal

når vi i regeringen eller folketinget skulle ønske oplysninger om hvordan man helt specifikt varetager sine

på trods af selvstyreordningen alligevel vil kontrollere om man gør det godt nok i grønland jeg synes ikke det er en rimelig måde at behandle grønland på vi besvarer masser af spørgsmål om grønland men der er nogle spørgsmål hvor vi

løgting via deres respektive styrer kan stille spørgsmål til regeringen og således i øvrigt tilsvarende imellem parlamenterne

der er én situation når folketingsmedlemmer stiller spørgsmål til regeringen om forhold på områder hvor færøerne og grønland har kompetencen og hvor spørgsmålet som jeg også nævnte tidligere besvarelse kan fremstå som

anden situation og det er når lagtinget og landstinget via landsstyrerne

stiller spørgsmål til

færøerne og grønland ikke har overtaget og hvor danmark har

at lagtinget og landstinget kan have en klar interesse i at få svar fra den danske regering om

som vi har ansvaret for henholdsvis i grønland

er der allerede i dag en praksis for

regeringen besvarer den slags spørgsmål det kan for eksempel dreje sig om politiets forhold eller afsoningsforholdene på færøerne eller i grønland det er en dansk kompetence og der vil vi naturligvis svare

ved man gør det igennem nordisk råd i stor stil på tværs af landegrænserne men underligt nok altså ikke i forhold til til rigsfællesskabet grønlandske folketingsmedlemmer har selvfølgelig fuld ret til at stille spørgsmål om om ting der foregår i hobro vi parlamentariske medlemmer af folketinget her har til gengæld ingen mulighed for at spørge om de ting som vi måske engagerer os

hvem skal jeg spørge hvem skal jeg spørge når det drejer sig om noget i rigsfællesskabet

hvor er mine muligheder for at stille de spørgsmål som jeg har mulighed for at stille i

hvordan kan vi egentlig styrke rigsfællesskabet hvordan kan vi gøre det stærkere på alle mulige måder og her synes jeg altså at der virkelig er mulighed for at vi kan begynde at engagere os

hinandens ting hvad er det der foregår i grønland og

set fra den anden side det ville være uhyre stærkt for fællesskabsfølelsen inden for rigsfællesskabet hvis vi kunne gøre det som man helt naturligt gør i nordisk råd og som man også gør på mange andre områder som jeg har sagt tidligere i forhold til andre lande så mit spørgsmål er vil statsministeren i det mindste tage det op

kolleger fra fra grønland og færøerne når vi har

her i folketinget om de spørgsmål med jævne mellemrum så jeg mener ikke der er behov for

vi har allerede en praksis for at regeringen besvarer spørgsmål fra færøerne og grønland om forhold der har betydning for færøerne og grønland og så besvarer vi også en del

at de spørgsmål og de besvarelser fremstår som kontrol af den måde som selvstyret har varetaget sine opgaver på og det er

af de områder

ansvaret for så mener vi ikke det er en rimelig måde at arbejde på og

vil vi ikke svare af respekt for selvstyreordningen

og et af dem er altså det som jeg spurgte om

det er bare en almindelig interesseret borger i rigsfællesskabet der vil høre hvordan

ligesom grønland er utrolig interesseret i hvornår der bliver ryddet op på flådestation grønnedal

fjernes kemikalier derfra vi har en gensidig interesse

af en eller anden form for kontrol med et område som grønland har overtaget så synes jeg ikke det er

rimeligt og jeg synes ikke det er respektfuldt over for vores selvstyreordning at man stiller den slags kontrollerende spørgsmål vi besvarer mange andre spørgsmål og det skal vi også gøre for

spørgsmål men er der spørgsmål som er

på kanten til ikke at respektere vores selvstyreordning så mener jeg det er rimeligt at

respektløst det er en interesse for hvad der foregår i verden og her

vi har til nogen andre folkeslag i hele verden

faktisk ganske mange spørgsmål men vi har også det udgangspunkt at vi skal have respekt for selvstyreordningen og det vil sige at spørgsmål som har karakter af at vi skal kontrollere hvordan

deres kompetence

af nullerne herunder særlig i kommunerne

voksede det offentlige forbrug dobbelt så meget som planlagt hver gang man planlagde at bruge en kroner ekstra ja så brugte man rent faktisk to kroner ekstra udgifterne skred især i den kommunale økonomi for eksempel var de realiserede serviceudgifter i kommunerne fem milliard kroner højere end man budgetterede med i to tusind og ni og to milliard kroner højere end man budgetterede med i to tusind og ti de budgetoverskridelser var jo en medvirkende årsag til at den offentlige beskæftigelse nåede et historisk højt niveau

personer i andet kvartal to tusind og ti faldet i den offentlige beskæftigelse

derfor blandt andet ses i lyset af den tilpasning der er sket sammenlignet med det historisk høje niveau man nåede i midten af to tusind og ti og den offentlige

tusind og fjorten ligger på linje med det gennemsnitlige niveau i perioden to tusind og et

under den her regering er der hvert år afsat flere penge til at løfte vores fælles velfærd og det har jo sikret målrettede løft af

at vi fører en økonomisk politik hvor der er plads til en fuldt finansieret vækst i det offentlige forbrug på cirka tyve milliard kroner regner man det om

giver det plads til en vækst i antallet af medarbejdere i

vil vi også fremadrettet år for år bruge flere penge på velfærd og det giver mulighed for at lave målrettede forbedringer på højt prioriterede områder uden at vi skal tage de penge fra andre områder når det så er sagt har

at den offentlige beskæftigelse skal være enten et bestemt antal x eller et bestemt antal y det vil konkret være op til de enkelte

udviklingen i de sidste tre en halv år i forhold til hvordan den offentlige sektor har udviklet sig herunder antallet af medarbejdere i den offentlige sektor

det er nogle andres skyld det er sikkert venstres skyld eller dansk folkepartis skyld eller alle mulige andres skyld i hvert fald ikke regeringens skyld hvordan udviklingen

under den nuværende regerings ledelse er det sådan jeg skal forstå svaret for det synes jeg da er noget paradoksalt det må vel altid være sådan at den til

selvfølgelig med de forudsætninger som der er men når man på et tidspunkt

lovet vælgerne at nu ville man gøre bestemte ting så må man vel også gå ind og prioritere de ting efterfølgende hvis

bare spørge om det er rigtigt forstået at finansministeren er enig med herre simon kollerup i at det ikke er regeringens skyld at der nu konstateres et fald og et fortsat fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i den offentlige sektor på rundt regnet fjortentusind

i min besvarelse at vi stod med et land i store økonomiske problemer da vi overtog ansvaret for tre en halv år siden der var rigtig meget at rydde op i når det gjaldt dansk økonomi det handlede både om den offentlige del af vores økonomi det handlede

om den private del hvor vi havde tabt

kan ses at udviklingen på det centrale punkt

gået den stik modsatte vej af det man lovede

et fuldstændig sort land da man sad og tilrettelagde sin politik

være noget sådan specielt usikkert ved det vi lægger frem som en mulighed for danmark

plan vi har lagt frem det er faktisk det eneste bud venstre

og hvad det så sket der er sket det at vi nu har

cirka fjortentusind færre offentligt ansatte der

sektor under denne regering det svarer jo ikke helt til de løfter der blev udstedt

af grundene til at vi står langt bedre i dag end vi gjorde dengang for det andet

og som hvis man prioriterer det politisk kan bruges på vores sygehuse vores ældrepleje vores folkeskoler og vores socialvæsen

jeg ikke man kan sige på den måde det spiller jo selvsagt også en rolle hvordan man udnytter de ressourcer man får stillet til rådighed og antallet af offentligt ansatte eller udgifterne til det offentlige forbrug

i sig selv direkte værdien eller kvaliteten af de offentlige ydelser set fra et brugerperspektiv det er så heller ikke det der er afgørende her det afgørende er jo den politiske forskel der gør sig gældende

den går ud på om man vil investere i udviklingen af vores fælles velfærd eller om man vil nulvækst som et alternativ til sådan en kurs regeringen har for sit vedkommende ikke noget mål for om den offentlige beskæftigelse skal være på x eller y eller noget helt tredje det er op til de enkelte kommunale regionale og statslige institutioner at prioritere inden for de økonomiske rammer der gives

og tyve og fører en økonomisk politik hvor der er plads

at foretage et fuldt finansieret løft i det offentlige forbrug på cirka tyve

svarende til cirka otte tusind fuldtidsbeskæftigede i den seneste mellemfristede fremskrivning vi har lavet over for det står så venstres nulvækst og den svarer

vil vi også fremadrettet år for år bruge flere penge på velfærd og det vil give mulighed for at lave målrettede forbedringer af højt prioriterede områder uden at vi skal tage pengene fra andre områder hvis vi vel at mærke fortsætter den kurs

altså at han så hæfter sig ved

det man putter i de hænder der er derude altså kvaliteten om får man bragt deres faglige kompetencer i spil ledelse

hvor man ligesom igen og igen siger at venstres udgiftsstop det som andre kalder en nulvækst men vi kalder det et udgiftsstop for det

egentlig interessant i forhold til at diskutere antallet af offentligt ansatte når finansministeren nu selv står og siger her i folketingssalen at det er inderligt uinteressant det interessante er jo netop kvaliteten af det man får ud af de investeringer man

så kan man lave flere eller færre men antallet af offentligt ansatte er jo ikke interessant i forhold til den kvalitet man får ud af det det hører jeg finansministeren sige

i stedet for fokusere på den kvalitet man får ud af de skattekroner man

derudover spiller det selvfølgelig en rolle hvor mange penge man bruger

hvor mange ansatte der er sammenhængen er ikke direkte nej men naturligvis er det svært at forestille sig en offentlig

sektor uden ansatte levere en decideret fremragende service det har i hvert fald tror jeg lange perspektiver før man ender dér så det er naturligvis et

og interessen bliver jo kun større af at venstre ikke selv vil fortælle noget om hvad venstres politik går ud på altså hvor det er den her nulvækst rammer hvilke dele af den

jeg står her med et billede

jesper petersen har lagt op på facebook hvor man ligesom per kommune viser antallet af offentligt ansatte det

historie hvad antallet måtte være men man fokuserer på at det

betyde et mindre antal offentligt ansatte og det skulle så være lig med ringere kvalitet i den

hører finansministeren sige at han simpelt

enig i den præmis der hedder at færre offentligt ansatte er

teknologi ledelse

man måske også har visse private der kommer ind over og løser nogle af opgaverne som er afgørende for den samlede service og ikke specifikt

det ændrer sig kraftigt over de her år nye medicintyper ny teknologi nye supersygehuse nye muligheder jeg har så bare det synspunkt at jeg ikke et øjeblik tror på

uden at investere flere penge i et ordentligt

flere sygeplejersker og læger til at håndtere de opgaver hvis venstre har den

får en krone mere på noget tidspunkt i nogen fremtid

højere investeringer og venstre mener

det her er jo at spørgsmålet ikke er antallet spørgsmålet er

man leder hvordan man får bragt deres faglige kompetencer i spil

også tidligere svaret folketinget at han ikke

enig i den præmis der hedder flere offentligt ansatte er lig med bedre kvalitet

sige at man faktisk godt kan få mere kvalitet for pengene derfor er det bare det undrer mig at man bliver ved med at fokusere på

være et bestemt antal offentligt ansatte det må jeg forstå

vi ikke få den service der skal til er finansministeren enig i det synspunkt at der skal være et vist antal offentligt ansatte eller kunne det måske være en kombination af offentligt ansatte privatansatte bedre teknologi mere effektivitet styrket ledelse og mange andre ting som samlet set er det der giver den bedre kvalitet i stedet for ensidigt at fokusere på et specifikt antal hvor der står offentligt ansat

hvor man har en meget lukket kreds omkring nogle ting der for guds skyld ikke må komme ud til offentligheden jeg ved ikke hvor mange penge venstre vil bruge på et bedre sundhedsvæsen

jeg ved bare at samlet set skal det give nul

man bruge en eneste krone mere på noget skal man bruge en krone mindre på noget andet

tidspunkt vil fortælle om hvordan det mere præcist skulle fungere

vi er mange der vil lytte interesseret i øvrigt inklusive de partier der skal pege på

får relativt mange indvandrere til danmark også af ikkevestlig baggrund der kommer her for at arbejde bidrage til det danske samfund betale skat

i øvrigt indgå aktivt på alle mulige niveauer i vores samfund vi har jo i fællesskab lavet en stor reform om international rekruttering hvor vi helt målrettet har hjulpet danske virksomheder til at kunne rekruttere arbejdskraft uden for eu til de områder

ikke mindst af ufaglært karakter ønsker vi ikke at rekruttere fra tredjeverdenslande på samme måde skal man jo også passe en lille smule på med ikke

generalisere når vi taler om

er et historisk højt antal flygtninge på verdensplan og det smitter selvfølgelig også af på danmark vi tager den andel

samtidig er vi meget opmærksomme på at tingene skal kunne fungere ude i landets kommuner hvorfor vi har strammet op på asylområdet i øvrigt med opbakning fra dansk folkeparti hvorfor

det her jo det gør jeg fordi antallet både hvad angår flygtninge

og familiesammenførte og indvandrere i det hele taget har en betydning for vores evne og kapacitet til at

og derfor er antalsdiskussionen selvfølgelig væsentlig

er parat til

for virksomheder som grundfos danfoss lego

andre at tiltrække arbejdskraft også fra tredjeverdenslande

som er nødvendig på asylområdet

og når vi har et mellemøsten der står i brand så kommer der også flygtninge til danmark det er det vi

løfte og på den anden side skal vi også have tingene til at fungere ude i landets kommuner så jeg følger området

på hvad ministeren har gjort bagudrettet men hvad vil ministeren fremadrettet for hvis ministeren er villig til at diskutere strammere regler over

visse grupper af folk der kommer fra ikkevestlige lande så er det jo et spørgsmål der gælder fremadrettet og derfor må svaret jo også gælde fremadrettet derfor vil jeg gerne høre hvad ministeren er parat til at gøre her og nu

ikkevestlig indvandring uanset hvad der så er foretaget af justeringer her

er en økonomisk byrde og selv dem der er i arbejde

de har svært ved at falde til socialt og kulturelt

på at at folk der kommer hertil selvfølgelig skal bidrage aktivt på vores arbejdsmarked mener jeg er en meget meget væsentlig del af løsningen

opmærksom på at selv i år to tusind og fjorten hvor vi fik rigtig mange asylansøgere på grund af den forfærdelige situation i mellemøsten blev cirka tre og firs procent af de opholdstilladelser

der blev uddelt givet til eu borgere og andre der kom hertil

for at arbejde det vil altså sige at selv i et år hvor der er massive flygtningeudfordringer

at gøre med at stramme reglerne i forhold til at sikre at der kommer færre til danmark så derfor er spørgsmålet fortsat og

kunne komme et svar på det vil regeringen være med til at diskutere hvordan man kan få strammere udlændingeregler sådan at der kommer færre til danmark fra ikkevestlige

vi skal integrere dem der kommer men vil regeringen være med til at sikre

netop af arbejdskraft fra tredjeverdenslande som dansk folkeparti

at vi tiltrak det der så endte med at blive ufaglært arbejdskraft til det danske arbejdsmarked

den behandling i sundhedsvæsenet som vedkommende forventede

en erfaren erfaren specialist ville have udført den derfor finder jeg det betryggende at når uheldet er ude så har vi patienterstatningsordningen hvor det jo i øvrigt er sådan at ansvarsgrundlaget og bevisreglerne er lempeligere for patienterne end de er i de almindelige erstatningsregler afgørelser fra patienterstatningen kan påklages til ankenævnet for patienterstatningen ankenævnet kan stadfæste kan ophæve eller kan ændre patienterstatningens afgørelse og i yderste konsekvens kan erstatningen helt bortfalde når det sker

en rigtig trist oplevelse for det menneske den patient som måske allerede står i en vanskelig situation men jeg synes der er to forhold man skal huske på for det første at patienten i afgørelsen fra patienterstatningen klart og tydeligt bliver gjort bekendt med de mulige konsekvenser af at sagen kan ankes af begge parter og for det andet at sagen i ankenævnet vurderes både af erfarne lægekonsulenter af repræsentanter for patientorganisationer med flere og af en dommer det forhold at sagens afgørelse kan vendes

virke hårdt men det er faktisk ikke noget nyt sådan var det også under den forrige regering og regeringen før den

jeg har derfor ikke aktuelle planer om at ændre på ankenævnets mulighed for også i fremtiden at stadfæste

der alene klages over en del af behandlingsforløbet eller om man klager over erstatningsopgørelsen på den her seddel står der ikke noget om at man mister noget af beløbet

derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om ministeren synes det er rimeligt

er det jo sådan i hvert fald i forhold til arbejdsskadestyrelsen

kunne tænke sig at kigge i den retning og indkalde sine ressortkolleger eller sine

jo typisk træffer flere afgørelser i den samme sag for eksempel en afgørelse om ansvarsgrundlaget og derefter flere afgørelser det kan være om forskellige erstatningsposter hvis patienten så vælger at anke

tager ankenævnet stilling til det spørgsmål men ankenævnet kan også se på

får en ret og rimelig behandling det er dybt tragisk at regionerne nu ligesom lægger deres budgetter efter det her så de simpelt hen kan trække de her borgere igennem systemet regionerne sparer millioner af kroner ved at fratage patienter deres erstatninger det har berlingske media

hen sagerne om erstatning i håb om at reducere eller fratage patienter deres allerede tilkendte erstatninger

været igennem en behandling og er blevet fejlbehandlet i vores sundhedssystem bliver udsat

selve sygdomsbehandlingen eller journalføringen ombuddet blev oprettet i to tusind og elleve blandt andet med det formål at skabe en entydig klageindgang til sundhedsvæsenet patientombuddet behandler blandt andet klager over konkrete sundhedspersoner og behandlingsforløb hovedformålet er læring og forebyggelse af fejlbehandling patienter som kommer til skade inden for det danske sundhedsvæsen har herudover mulighed for at søge erstatning

for et øjeblik siden hos hos patienterstatningen som kan yde erstatning for blandt andet tabt arbejdsfortjeneste svie og smerte samt varige men og forringet erhvervsevne den danske patientforsikringsordning

for patienterne ansvarsgrundlaget og bevisreglerne er lempeligere end efter de almindelige erstatningsregler fælles for både patientombuddet og for patienterstatningen er et stærkt ønske fra min og regeringens side om en hurtig sagsbehandling for patientombuddets vedkommende er sagsbehandlingstiderne for lange

patientklagesystemet og ser blandt andet på at optimere sagsgangene jeg forventer at de initiativer vil kunne føre til en hurtigere sagsbehandling

bestyrelsen her fastsat som mål

gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal være på to hundrede dage i to tusind og fjorten blev det mål nået så selv om vi selvfølgelig ikke hviler på laurbærrene ser jeg aktuelt ikke anledning til at iværksætte nye initiativer for den del

og tage det med i afgørelsen i forhold til når de

skyde sagen og imens sidder de her patienter

det at man i første første omgang får medhold men så har regionerne fundet ud af

klage den anden vej og så indhente borgernes erstatning som de

har fået udbetalt en gang og så står borgerne i den her situation og det tror jeg er sundhedsministerens ønske jeg tror også sundhedsministeren

det bedste for borgerne og derfor må det da være sådan tænker jeg at ministeren sætter sig sammen med sine ministerkolleger og finder ud af

der er kun én taber i det her og det er de borgere der er kommet til skade i sundhedssystemet eller har

så er det da utroligt at der skal være så stor forskel så vil jeg godt høre hvad ministeren så

i forhold til de regioner der allerede begynder at

lange sagsbehandlingstider mener ministeren ikke at når man har fået en afgørelse og

jo ikke at gå så mange år

at ressourceforløbet skal være afklaret

sådan pendlen frem og tilbage jeg kunne egentlig godt tænke

helt nøjagtigt hvilke konkrete løsninger ministeren har og om ministeren ikke vil sætte sig sammen med sine andre ministerkollegaer

en række nuancer så jeg vil starte med at fortælle lidt om at vi

med jo står over for nogle af de største globale

i nyere tid og det betyder så omvendt også at det skaber en ekstraordinær situation

på grund af urolighederne i syrien

i forhold til det samlede verdensbillede blot er tale om en lille andel som kommer til danmark så ændrer det jo selvfølgelig ikke ved at det skaber nogle udfordringer for

kommunerne også selv har været ude at sige at de er i stand til at løfte og det glæder mig selvfølgelig rigtig rigtig meget når det er sagt

taget udfordringen rigtig alvorligt vi har lyttet til kommunerne og vi hjælper kommunerne

forståelse mellem regeringen og kl om

er der et helt konkret udtryk for og regeringen og kl bliver her enige om en række tiltag

det lettere for kommunerne at håndtere opgaven med at modtage og finde

så præsenteret sit nye integrationsudspil det er et udspil hvor vi stiller krav til den enkelte krav om at bidrage til samfundet og krav om at man bliver en del af samfundet det gælder både i forhold til de nyankomne men

stadig ikke er en del af det danske samfund vi har desværre ikke været gode nok til at få indvandrere i beskæftigelse og

det danske samfund og derfor sætter vi også netop med udspillet fokus på

det skal først og fremmest ske ved en styrkelse

blandt andet via via et partnerskab mellem regeringen og kommunerne jeg synes vi har lagt et rigtig godt fundament for fremtidens integrationsindsats også i kommunerne og jeg har selvfølgelig fuld tillid til at kommunerne nok skal få løftet den

andet godt svar i forhold til at integrere de mange mennesker som uundgåeligt vil komme når man ikke vil stramme asyl og udlændingepolitikken og det er så det som

jeg forstår det sådan at ministeren siger at det

om hvilke konsekvenser det har for helt almindelige mennesker i det danske samfund

når det er sådan at man for eksempel som flygtning har ret til at få anvist en bolig

den kommunale anvisningsret til almene boliger

en god måde at løse problemet på at man tager nogle mennesker som har stået på en venteliste i lang tid og har en rimelig forventning om at nu kunne de få en bolig og så bliver de lige pludselig skubbet ned ad listen eller de bliver overhalet af nogle der lige

i planloven og sådan set også

nogle steder kan bo flere sammen det vil lette presset og det er en rigtig god måde

gøre det på og jeg er ikke et sekund

løse den opgave som er stor og jeg synes igen at

at de godt kan

de også godt vil

almindelige mennesker som bliver ramt af det her

andre udefra som bare springer dem over hvad er svaret til dem er svaret at der er flygtningestrømme ude i verden så det må i affinde

det er et svar man kan give men hvis det er regeringens svar

det dog klart og tydeligt så folk ved hvad de har at forholde sig til jeg synes det er urimeligt jeg synes

usympatisk når man kigger på at regeringen har lagt en plan frem hvor man

nogle penge ud til kommunerne i forhold til at få flygtninge i beskæftigelse

okay så prioriterer vi det her område men det betyder så også bare

er en masse andre ting man ikke kan prioritere fordi man bare lader stå til og accepterer at der kommer så mange mennesker til danmark som der nu gør uden at ville begrænse tilstrømningen så betyder det jo

henvise en gang til til kommunerne de siger at de godt kan det her for det andet

vi lytter også til almindelige mennesker og

også

er en velvillighed ude i kommunerne til netop at påtage sig den opgave her ikke kun fra kommunernes side men faktisk også fra ganske almindelige

aktive i frivilligt arbejde over for flygtninge og

er ministerens budskab til de danskere som har stået på en venteliste

at det på et eller andet tidspunkt blev deres tur

overhaler dem i boligkøen hvad er budskabet til dem synes ministeren at det er rimeligt synes ministeren det er rimeligt

nu gør vi det og jeg synes et eller andet sted at vi har fundet et rigtig rigtig godt sted at stå

og igen kl siger

skære ned på hjælpen over en bred kam kommunerne skal i hvert enkelt tilfælde sikre sig at hjælpen opfylder borgernes behov så synes jeg også at vi skal slå fast at kommunerne i to tusind og femten budgetterer med lige så mange penge

i to tusind og femten budgetterer med lige så mange penge til ældreservice som i to tusind og fjorten hertil kommer så ældremilliarden som ikke kan aflæses i budgettet jeg formoder at spørgsmålet bygger på en undersøgelse

avisen kommunen der viser at udgifterne til ældreplejen er faldet per ældre borger jeg tror ikke at regnestykket

der hvor kompleksiteten kommer ind som jeg startede

for alle ældre koster ikke det samme de

ældre i dag er raske i længere tid og i de seneste år er der især blevet flere af de yngre ældre i gruppen fem og tres til ni og halvfjerds år og jeg tror at vi alle er enige om at bare fordi man fylder fem og tres

betyder det ikke at man er svag og med det samme har brug for hjemmehjælp det tager kommunerne selvfølgelig højde for

i de seneste fem år har været større fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp i kommunerne og at udviklingen inden for velfærdsteknologien også mange steder har bidraget til en mere selvstændig hverdag for ældre borgere jeg ser ikke rehabilitering

hjælp til selvhjælp eller brug af velfærdsteknologi som en kynisk spareordning

tværtimod for langt langt de fleste mennesker vil gerne

hjælpes til at blive i stand til at klare sig selv og leve et liv i overensstemmelse med egne ønsker og værdier det giver jo større livskvalitet at kunne forblive herre i eget liv og at kommunerne så samtidig kan se effekten af for eksempel rehabilitering og hjælp til selvhjælp

synes jeg er en positiv sidegevinst

vi også sammen gennem aftalen om fremtidens hjemmehjælp støttet op om hjælp til selvhjælp

dagsordenen i kommunerne hvor vi blandt andet har sikret en bedre

fagforbundet foa hvori man siger at man faktisk kan se at kommunerne budgetterer med at bruge en

milliard kroner mindre på ældre i forhold til i fjor

bliver tilført ekstra midler til området

ikke helt få til at harmonere med at vi meget meget hyppigt får de her beretninger

i sin indledning siger at ældre skal have den hjælp som nu kan opfylde borgerens behov men vi ved jo også

ressourcestærke og som kan mange ting så har

vi gentagne gange hører at man for eksempel får reduceret sin hjemmehjælp at man ikke kan få bad ret hyppigt at man ikke kan få skiftet sit sengelinned ret ofte at man skal gå med fyldte

synes det kunne være rigtig interessant at vi får højnet debatten lidt i forhold

det her for netop at få fokus på om ministeren egentlig finder det er acceptabelt

harmonerer med at vi hører at der

få det til at harmonere

de nye ældre de fem og tres til ni og halvfjerds årige her så er de bedre bedre til at klare sig selv end man måske var for fyrre år

det betyder jo at den indsats som man

med rehabilitering og velfærdsteknologi virker

at man selvfølgelig ikke skal bruge så mange penge som man måske skulle

der er tilført flere penge helt konkret

ældre som er ressourcestærke på mange forskellige områder og kan klare sig selv men vi har også en stor gruppe af svage ældre og det er dem jeg

kan se i foas meldinger og vi kan se det i ældre sagen

har jo været fremme at det er op til fem millioner timer

bliver virkelig virkelig afhængig af

hvis den mand får rehabilitering

betyder det rent faktisk at han ikke skal have hjemmehjælp

det synes jeg er logik og det betyder

ikke tale om at kommunerne sparer ældre således at vi kan se at de ældre får forringede vilkår

jeg synes jo at vi lige nu får nogle meldinger om

hyppigt gennem årtierne at nogle har

plads til jeg siger bare at rehabiliteringen velfærdsteknologien og den tilgang som har været ændret igennem de sidste

bedre og det betyder

det er af

jeg forstår ganske enkelt ikke hvordan det kan ske at man ikke som det mest naturlige hilser på de ældre når man træder ind i deres hjem og at man selvfølgelig reagerer hurtigt hvis man ikke kan få kontakt

grundlæggende om moral og ordentlighed og det handler om at bruge sin sunde fornuft i sit arbejde

det er meget meget tydeligt at det ikke er sket her og det er fuldstændig uacceptabelt og det må og skal selvfølgelig

grundig selvransagelse hos den enkelte kommune og i ledelsen når

det er ledelsen i den enkelte hjemmeplejeenhed der har ansvaret for at medarbejderne har de rigtige værdier og holdninger i forhold til

ikke lukker op når man banker på

set ikke er noget som vi skal løse med flere regler

i de her sager som både kommunerne ledelsen og medarbejderne skal tage til til sig

set også rigtig glad for at både kommunerne og foa har reageret og påtaget sig ansvaret for at se sig selv efter i sømmene så vi kan undgå de her sager

kommuners hjemmesider om at hvis en borger for eksempel kan håndtere en mobiltelefon

ikke blive udstyret med en nødhjælpsalarm

en ting er at være ved sine fulde fem og frisk

og få sendt en sms til den rigtige og så videre hvorfor kan man

og sige at man ikke må udstyre

at ministeren siger at kommunerne har nogle interne retningslinjer men vil det sige

retningslinjer der eksisterer i kommunen

en fejl hvis man ikke har haft kontakt med borgeren den første gang man kommer ind i hjemmet

jeg har lidt mere tid

som så vælger selv at købe en hvad er ministerens holdning til det

flere brugere peger på at det ikke nødvendigvis er mangel på ressourcer der er skyld i sager som denne og

gik igen uden at reagere det er åbenbart ikke omsorg for de ældre der præger dem hun bakkes op

fulgt den procedure der er i den pågældende kommune var manden sikkert blevet fundet før reglerne er der ressourcerne er der

en holdningsændring at gøre jamen

jeg er enig i for jeg ved bare at personalet er rigtig presset og at man faktisk i det givne eksempel fik at vide at den person der så kom ind i hjemmet

måske ude af huset og de skal ikke være hjemme og vente for eksempel tre timer på en madleverance

sende nogle lidt blødere signaler til kommunerne

var der jo to der kom ud

noget med manglende ressourcer for de to mennesker skulle have reageret

de pårørende så der det der bare er

det der frustrerer os men heldigvis har foa og kommunerne sagt vi påtager os det her vi påtager os ansvaret og vi reagerer

ved motorvejsafkørsler

så man som bilist kan fokusere på kørslen frem for alt muligt andet det er et helt overordnet sikkerhedsmæssigt princip vi har derfor er der så en hovedregel om at vi vejviser til serviceanlæg der ligger på motorvejens sideanlæg altså det vi kalder rastepladser og det drejer sig om cafeteriaer tankanlæg og rastepladser dog er der en undtagelse til hovedreglen der handler om handler om at der kan vejvises til visse særlige egnede overnatningsmål der ligger

vejvist til de her overnatningsmuligheder risikerer vi at trafikanterne simpelt hen kører videre selv om man er træt fordi man ikke vil sove i bilen og det er ikke holdbart

med trætheden er jo et af de store

så derfor er det vigtigt at der er den skiltning

til det konkrete eksempel som spørgeren

om en særlig situation her skiltet med angivelse af spisestedet er sat op for mange år siden og

sidste år fjernede vejdirektoratet så

skiltningen dér for at bringe

i overensstemmelse med de gældende regler efter det har man så ændret praksis hvor man nu fremover

af de berørte virksomheder for at sikre god forvaltningsskik

skiltningen her til purhus kro og derfor kan jeg

vejdirektoratet vil sætte det pågældende skilt med angivelse af

vi behøver ikke gøre det her langt jeg er rigtig glad jeg fik det ud af det som jeg gerne ville nemlig at skiltet nu kommer op kan ministeren fortælle noget om hvor hurtigt det vil

er ikke fordi ministeren skal sætte en dato på

jeg tror i hvert fald at purhus kro vil være rigtig rigtig glad

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er herre kristian

vi efterfølgende vedtog her i folketinget i to tusind og ni

hundrede og to og fyrre at ophæve de særlige skatteregler for overførsel af underskud fra holdingselskabet

as øresundsforbindelsen i lov om sund bælt holding as desuden foreslås en ophævelse af de særlige skatteregler om underskudsfremførsel for

selskaberne vil fremover være omfattet af de almindelige skatteregler således at underskud i fremtiden skal fremføres og fradrages efter de almindelige skatteregler i selskabsskatteloven anlægsloven

til at anlægge og drive en knap

den kolossalt lange sænketunnel skal anlægges og drives sammen med øvrige tilknyttede projektelementer i form af landopfyldning tunnelelementfabrik

vi kalder det også kyst til kyst projektet derudover vil der med anlægsloven gives bemyndigelse til en opgradering af jernbanen fra vordingborg til masnedø og fra orehoved til syd for holeby til en dobbeltsporet jernbane der er elektrificeret

på lolland for at tilgodese den regionale togtrafik og der etableres en ny jernbanebro over masnedsund og en enkeltsporet jernbaneklapbro ved guldborgsund

sluttelig lægger anlægsloven op til gennemførelse af miljømæssige tiltag på sydmotorvejen og etablering af en ny bro over sydmotorvejen ved lundegårdsvej

en fast forbindelse over

er et meget visionært projekt der vil fremtidssikre en vigtig transportkorridor mellem skandinavien og tyskland rejsetiderne på vej og bane bliver markant kortere

forventes at give en samfundsmæssig nettogevinst på seks og tyve milliard kroner svarende til et samfundsøkonomisk afkast på godt fem procent om året det betyder at danmark kan se frem til at blive en rigere nation som følge af dette projekt ganske som vi er blevet det på baggrund af storebæltsforbindelsen nettogevinsten skyldes især den markante rejsetidsbesparelse både på vej og bane dertil følger også den fleksibilitet det medfører for biler lastbiler busser og togpassagerer når der kommer en fast forbindelse godstrafikken vil for eksempel kunne spare en hundrede og tres km omvejskørsel kunne man sige

og sydsjælland kan forvente at få en betydelig afledt vækst og beskæftigelse

as opstillet et anlægsbudget på fem og halvtreds milliard kroner inklusive reserver på tre

det er opstillet på baggrund af de indkomne prissatte bud for fire tunnelkontrakter de prissatte bud ligger dog markant højere end det forventede og derfor

på anmodning fra ministeren og forligskredsen nu indgå i en forhandlingsdialog med entreprenørerne med det formål at få nedbragt

med de nuværende økonomiske forudsætninger er den forventede tilbagebetalingstid ni og tredive år dermed er vi fortsat i grønt område venstre vil ikke op i gult eller rødt område så der opstår en risiko for at skatteyderne skal betale en del af projektet det er altså fortsat en klar forudsætning for tunnelen med tilhørende landanlæg at der skal være ethundrede procent brugerfinansiering det er heller ikke acceptabelt hvis der skal overføres penge fra storebælt der er vandtætte skotter imellem de to forbindelser imidlertid er der opstået tre usikkerheder omkring projektet den første er at udbudspriserne blev ni milliard kroner højere end forventet de skal nu forhandles ned blandt andet ved at vi tillader en længere anlægsperiode den anden usikkerhed er tidsplanen for den tyske myndighedsgodkendelse

det har vi selvfølgelig brug for mere klarhed omkring og den tredje usikkerhed er at vi endnu ikke ved præcis hvor meget vi får i eu støtte til projektet projektet står meget stærkt nede i eu men vi kender selvfølgelig ikke svaret på den ansøgning der lige er blevet sendt for et par uger siden det gør vi efter sommerferien

og tidsplanen at vi behandler anlægsloven her i

men helt centralt er det at vi

først til efteråret hvis de tre nævnte usikkerheder er ryddet af vejen endnu en gang vil jeg gerne slå fast at femernprojektet er

så vi trygt kan trykke på startknappen til efteråret

tilbagebetalingstiden er beregnet til ni og tredive år og vi er stadig væk i det grønne felt og venstre vil ikke være med til at komme i det gule eller det røde felt hvor er det gule felt for venstre hvor er det røde felt for venstre hvad er det for et antal år der skal til før venstre siger nej

er vi i det røde felt og det skal vi holde os fuldstændig væk fra det er det jeg mener med det men jeg er uenig når herre henning hyllested siger at de der usikkerheder nok slet ikke er ryddet af vejen til efteråret

der er forhandlinger i gang med at få den forhandlet nederst vi ved præcis hvor meget vi

det ved vi også helt klart til efteråret og vi ved forhåbentlig også

slet ikke venstre til at stoppe op og sige okay det kan godt være vi skal

og det bliver der også og det er positivt for vi skal have vendt hver en sten i den her sag og det kan man jo også gøre i lovprocessen så så derfor skal der ikke stikkes noget under stolen her for vi vil være på sikker grund inden vi trykker på startknappen

lovforslag om anlæg og drift af en fast forbindelse over femern bælt

binde europa tættere sammen og sikre en fornuftig transportkorridor

vi med et miljøperspektiv sikre at langt mere af vores godstransport kommer over på elektriske tog frem for at

ligger og fylder på motorvejene med

det meget bedre for miljøet at få det over på elektriske tog

det vi gør med det her forslag det er faktisk i virkeligheden et rigtig godt eksempel på

samfundet opererer politisk på den bedste måde i virkeligheden er der noget thorvald stauning over det vi er i gang med her på samme måde som

thorvald stauning stod med sin cigar og åbnede lillebæltsforbindelsen og storstrømsforbindelsen

for sig brugte fællesskabet og samfundet som en form for lokomotiv

og det kommer vi altså til at gøre med det her projekt faktisk er det sådan at

investerer så voldsomt og ambitiøst i

mennesker der kommer i arbejde vi arbejder med sociale klausuler hvor det er skrevet ind at det er danske løn og arbejdsvilkår der skal være gældende men også at de entreprenører der er involveret

regner man med at der er op imod fem hundrede der kan ringe hjem til familien og sige

fået en læreplads

og det skal man selvfølgelig altid være

der må jeg bare minde om at jeg synes vi har haft en utrolig god

alle sten er blevet vendt det var fremme i ingeniøren her i forrige uge at der slet ikke

blandt andet cowi og rambøll og da de var færdige

rapporter og skulle kritisere hinanden med second og third opinions så man har været mere grundig end man har været med nogen

så nu er tiden inde til at træffe en beslutning om

samfundet og fællesskabet som lokomotiv til at komme videre sætte en god dagsorden for miljøet for klimaet for beskæftigelsen for uddannelsen

tyske jernbanelandanlæg

stort stort handicap for jernbanen jeg minder om at da man

var man enige om at jernbanedelen skulle stå færdig jeg tror det var et

vejdelen eller i hvert fald en år

men det samme gør sig jo gældende her så hvordan hænger det lige sammen når nu

også i tyskland med jernbanen men det sidste nye jeg har hørt er altså at tyskerne har stemplet fuldt og helt ind i

en endnu mere ambitiøs løsning for de

og hvis vi skal sikre at den her vision bliver til noget så vil man gerne gøre det på den bedst tænkelige måde

op til en mere ambitiøs plan for jernbanen end der ellers var lagt op til og ja det tager så lidt længere tid så vi må vente lidt

det synes jeg godt man kan glæde sig over og jeg kan også se på herre henning hyllested at

har svært ved at holde smilet tilbage for

er jo positivt med alt det her jernbane

lige høre for venstres ordfører

og kritik er jo positivt

at vi under udvalgsarbejdet afholder en høring hvor vi hører både kritikere og tilhængere af projektet fremlægge deres meget meget forskellige beregninger

næsten så godt som skudsikkert projekt det er også derfor vi har sagt at nu har vi diskuteret og vi har diskuteret og herre henning hyllested har stillet mange spørgsmål i flere omgange så nu tror vi at tiden er inde til at handle og ikke til at snakke jeg ved jo ikke rigtig hvad for et alternativ enhedslisten har

henning hyllested ser for sig en hærskare af vandcykler

med kendskab til firs procent af anlægsprisen står vi altså med et skred i budgettet på knap ni milliard kroner det er ganske mange penge

heldigvis er vi jo så kloge i transportudvalget at vi sætter tredive procent af til uforudsete ting men der er også det gode ved de tredive

som regel hvis det ellers går godt løber

tilbage i kassen og vi kan så bruge dem til andre gode ting

ikke eu støtten vi kender ikke størrelsen af den endnu vi håber på maksimal støtte og det ser ud til at vi er hjulpet af en fornuftig rente der gør at tilbagebetalingstiden stadig væk kan holdes på ni og tredive år alligevel mener vi at der er grund til reel bekymring

jo også derfor at vi i enighed i forligskredsen har sendt sund bælt hjem for at tage en forhandlingsrunde med entreprenørerne for at se hvor der kan findes besparelser for der skal findes

netop i forhold til de ni milliard

på de indkomne bud der havde det jo været rart hvis de penge var rullet tilbage i kassen lad mig

kort opsummere hvad vi kunne få for ni milliard kroner

på vestfyn på det sidste stykke vi kunne færdiggøre

helt op til randers og så videre

så der er grund til bekymring ni milliard kroner er mange penge der er masser af ventende projekter derude vi havde måske også

at finansiere lidt af storstrømsbroen med tilbageløb fra femern det viser sig nu at

vi håber at vi når vi når efteråret så alle sammen kan være lidt gladere

så har man forhåbentlig fundet besparelser på nogle milliarder kroner således at vi også har lidt penge til at

vi støtter naturligvis fortsat en femernforbindelse vi synes er et godt og visionært projekt

opmærksomme på de udfordringer der nu er

fremstå bastant og sige nu gider vi sgu ikke at

nu gider vi ikke at høre mere

snak har der været nok af altså der er et halvt år til man skal lave nogle nye aftaler

vi aner ikke hvor de ender

et af de midler vi har i værktøjskassen når vi har udvalgsarbejde om et lovforslag og det

og vi kan se af analyserne at den faste forbindelse vil skabe vækst både i danmark og

radikale venstre gik også med i det her forlig om femernforbindelsen fordi den sikrer investeringer i landanlæg i danmark for lidt over ni milliard kroner vi er særlig glade for de

sker fra ringsted og helt

rødby opgraderingen af de danske jernbaneanlæg vil omfatte udbygningen af jernbanestrækningerne vordingborg til masnedø og

til dobbeltspor strækningerne fra ringsted til masnedø og

holeby elektrificeres og udbygges så persontog kan køre op til to hundrede kilometer

togtrafikken på sjælland har længe været en akilleshæl og et stort problem for den kollektive trafik på hele sjælland med de investeringer der ligger i den her lov og mange andre ser radikale venstre frem til at vi endelig i storkøbenhavn og på hele sjælland får en moderne og tidssvarende jernbane ud over landanlæggene består anlægsloven selvfølgelig af byggeriet af selve tunnelen mellem danmark og tyskland alt i alt er det et byggeri til over tres milliard kroner det hele finansieres som vi kender det fra

øresundsbroen nemlig via brugerbetaling og lånefinansiering

et stort men et rigtig stort men partierne bag aftalen blev for nylig orienteret om at buddene på byggeriet

milliard kroner dyrere lad mig sige det klart hvis ikke det bliver mindre

kan det ikke lade sig gøre organisationen femern as som står for femernbyggeriet vil forsøge at forhandle priserne

kan danmark også søge eu om støtte de her to forløb med forhandlinger med entreprenørerne og ansøgningen i eu skal munde ud i at økonomien forbedres ellers kan det ikke lade sig gøre i løbet af det næste halve år skal vi se på hvad priserne kan forhandles ned til og hvad eu vil give af støtte når de to processer er bragt til ende skal partierne

og radikale venstre vil at økonomien bliver bedre

er fortrøstningsfulde med at transportministeriet og andre

og fordi vi støtter en fast forbindelse

ligger helt på linje med ministeren

det ikke blive til noget

hvor går grænsen hvad er det altså i øjeblikket er det

ni milliard kroner dyrere hvor går grænsen hvor langt skal vi ned skal vi fem milliard

den brugerbetaling der kommer ind kan afdrage den gæld man stifter

er nødt til at tjene nok penge til at kunne betale det lån tilbage

på hvad vi til sin tid bliver præsenteret for men grænsen går ved at man kan betale lånet tilbage

er bekymrede over at miste mellem tre hundrede og fem

kr når femernforbindelsen bliver til virkelighed og det er så vidt jeg forstår deres nettoindtjening og sidst på måneden er det jo en pæn portion penge jeg har som transportordfører valgt at have tillid til de mange mennesker der med faglig indsigt gennem mange år har arbejdet hårdt på at få et forsvarligt grundlag på plads dels de mange indviklede beregninger som skal til for overhovedet at kunne fremlægge et miljømæssigt forsvarligt grundlag på sænketunnelen

være mange forskellige typer af arbejdspladser på lolland falster som vil generere en helt særlig udvikling når arbejdet er færdiggjort vil der være skabt en ny situation for disse områder som jeg forventer at de involverede kommunalpolitikere erhvervsvirksomheder med flere skal være med til at sætte fokus på tænk på at man fremover kan bo på lolland og få samme transporttid med tog fra holeby som hvis man boede i helsingør det må siges at være en endog meget offensiv politik for yderområderne og nogle af de fattigste kommuner i danmark vi har naturligvis i sf løbende drøftet de forskellige udfordringer som dette kæmpestore projekt giver danmark har vi tillid til de folk i

mængden af argumenter mod dette projekt er og har været store sidst er vi nu løbet ind i de meget utilfredsstillende utilfredsstillende bud de involverede entreprenører har givet

jeg også tilfreds med den principielle beslutning som vi traf i forligskredsen nemlig at vi gennemfører dette lovforslag som

fordi vi mener at de mange interesser der ligger bag den oprindelige beslutning fortsat gælder vi skal have sammenkoblet den østlige del af danmark med tyskland og vi får på samme tid givet femern bælts folk tid til at få presset de involverede entreprenører til at forholde sig til virkeligheden for det er jo først til september at den egentlige beslutning kan træffes fastholder entreprenørerne de meget høje bud og dermed ikke at for eksempel den længere tid de måtte få til at gennemføre projektet må give en lavere pris så mister de chancen for at de kan bygge en innovativt nytænkende sænketunnel

og det østlige danmark mister muligheden for at få skabt en direkte

som samtidig mister en billig vej til at få varer frem og tilbage til og fra skandinavien både på vej og bane det er træls men sådan er virkeligheden sf støtter ikke et projekt som økonomisk set ikke vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt jeg tvivler på at det går så galt

man kan ikke sætte et medlemsland i gang med den type store investeringer med det markante beløb vi har fået til forundersøgelserne

den er helt afgørende så den må vi se at få på plads

da man sagde ja til forbindelsen at man

sikrede en udbygning af jernbanen og at den også ville komme pendlerne fra sydsjælland og lolland falster til gode

lige det går nu har man jo foreløbig udsat

til holeby selvfølgelig med henvisning til at de tyske jernbanelandanlæg

gøre grin med de mange som trods alt har sat sig ned og og gjort sig den ulejlighed at lave et høringssvar om lovforslagene vil

omfatter et så stort infrastrukturprojekt som der er tale om til mange mange milliarder kroner og hvor usikkerheden som jeg vist har gjort rede for er absolut udtalt projektet er altså blevet ni milliard kroner dyrere prisen er i dag fire og tres milliard kr så ser jeg bort fra det der talspin man har lavet omkring reserverne

ændrede forudsætninger der vil noget og som jo er indtrådt efter høringsfasen det er ændringer som burde få forligspartierne til at klappe hesten og udsætte vedtagelsen af anlægsloven til man kender den eksakte pris på projektet og det skal også være enhedslistens opfordring og

processen på standby til usikkerhedsmomenterne er afklaret for der er rigtig mange af dem og jeg skal prøve at komme ind på nogle af dem vi kender ikke resultatet af forhandlingerne med entreprenørerne før til september

ikke prisen det vil sige at folketinget

er realistisk at gennemføre

spørgsmålstegn ved projektets realisering for hvor går grænsen for hvornår det er realistisk at gennemføre projektet kan man få det oplyst det tror jeg

at det er lige meget hvilken pris man kommer op med til september bare den er en lille smule lavere den mistanke kan man jo fjerne ved at oplyse smertegrænsen for prisen inden september og vil ministeren så også garantere at det ikke bliver på løn og arbejdsforhold der skal spares når prisen

de tyske landanlæg altså også foretaget et prishop der vil noget ti milliard kroner fra seks milliard

samtidig stærkt forsinkede nemlig tre til seks år alt efter hvem man spørger den tyske rigsrevision opfordrer på den baggrund den tyske transportminister til at genforhandle traktaten og det er jo en mulighed i traktaten hvis forudsætningerne især de økonomiske ændrer sig og det må man da sige at de har gjort så måske står vi over for en genforhandling med et ændret projekt eller med en ændret tidshorisont til følge også den usikkerhed lever forligspartierne åbenbart ganske sorgløst med usikkerhed om prisen og det tyske landanlæg føjer sig til andre usikkerhedsmomenter

det her projekt der er sikkert der er trafikprognoserne der mildt sagt ser besynderlige ud og

omstridte og diskuteres heftigt omfanget af den kommende biltrafik afhænger jo i høj grad af om eller hvor meget scandlines vil fortsætte med at sejle

hvordan færgetaksterne vil se ud efter monopolbruddet man må jo forvente at færgetaksterne falder om end de priser som

har meldt ud i forbindelse med trafikprognoserne ni hundrede og otte og tres kroner for en tunnelpassage

give anledning til alvorlig konkurrence en tredjedel af bilisterne på rødby puttgarden

i tunnelprognoserne selv om det sker til fuld pris på ni hundrede og otte og tres kroner det er ikke særlig realistisk for at sige det rent ud

knap to tusind biler der er beregnet til at flytte fra storebælt til

dagligt det er cirka syvhundredetusind om året

dokumentation for så store trafikmængder til og fra tyskland over storebælt

det jo også afhængigt af hvad prisen er for at passere storebælt og det er jo blevet et valgkamptema

så er der usikkerheden om tidspunktet

den tyske miljøgodkendelse der er kommet tre tusind høringssvar som skal behandles og tage stilling til så er det en alvorlig bet at de tyske jernbaneanlæg er stærkt forsinkede som jeg nævnte mellem tre og seks år i forhold til til færdiggørelsen af vejanlægget det betyder jo at

de godstog der i dag kører mellem sverige og tyskland via danmark

køre via fyn og sønderjylland det betyder fortsat trængsel på skinnerne på vestfyn over storebælt og sjælland hvad får det af betydning for dsbs passagertog de regionale såvel som de landsdækkende udbygningen af ringsted holeby udsættes herunder elektrificeringen af banen så vidt jeg forstår på notatet fra transportministeren men hvorfor fortsætter man ikke bare

at tilgodese de mange pendlere på denne banestrækning med eldrift

høring under udvalgsbehandlingen vil man give plads til på trods af at høringer jo da normalt kan anvendes i behandlingen af et lovforslag og give tid til at høre både nogle af de mange kritikere af projektet

enhedslistens forslag om anvendelse af et af værktøjerne i den demokratiske værktøjskasse afvises med fast hånd

begyndelsen var partierne jo splittede indtil midten af nullerne var de radikale sf dansk folkeparti og enhedslisten imod projektet det samme var faktisk dele af socialdemokratiet de må jo have fået sommerkuller i transportministeriet sagde således bjarne laustsen tilbage i to tusind og syv til jyllands posten og martin lidegaard der var trafikordfører for de radikale sagde at begge parter gerne

et incitament til at udbygge den infrastruktur

forudsætning for at broen som det var dengang blev en succes

frygte ikke ville være til stede når det alene

den danske stat der løftede risikoen og det fik han jo ret i når man ser på den temmelig afdæmpede holdning tyskland har til projektet og hvor danskerne

langt langt det meste og selve tunnelforbindelsen men partierne kapitulerede et efter et da statstraktaten blev underskrevet i to tusind og otte fik regeringen fuld støtte fra

og da projekteringsloven blev vedtaget i to tusind og ni havde både dansk folkeparti og de radikale tilsluttet sig med det der siden skulle blive et evigt gentaget mantra og som ikke kræver en nærmere forklaring

lejlighed nåede den nuværende transportministers begejstring

nærmest bibelske højder og jeg citerer hver gang nogle partier har kunnet se lyset og se ideen med det har forligskredsen åbnet sig og sagt jamen så velkommen i klubben velkommen blandt de partier som kan se de store visioner

transportministeren i to tusind og ni det sidste var ikke en del af citatet skal jeg

til at gå om bord i projektet hvilket ikke er sket tidligere når det drejer sig om miljøbelastende projekter af den her størrelse sf krævede for sin medvirken at den forestående vvm undersøgelse ikke bare skulle undersøge miljøpåvirkninger men også klimapåvirkninger om partiet mener at en forhøjelse af digerne til fire fem

opfylder kravet må daværende trafikordfører og nuværende forkvinde for partiet jo kunne redegøre for det var ligeledes vigtigt for sf at et ja til en fast forbindelse og dermed en udbygning af jernbanen også ville komme pendlerne fra sydsjælland og lolland falster til gode

forestille sig at en udbygning af jernbanen fra ringsted til holeby ikke skulle komme de sydsjællandske pendlere og lollændere og falstringer til gode så noget stort fingeraftryk kan

er og mon ikke det ville være muligt at forbedre forholdene for de togrejsende på sydsjælland og lolland falster uden samtidig at hælde fem og tres milliard kroner i østersøen

altså fået en udsættelse af udbygningen af jernbanen ned over sjælland

i enhedslisten er vi glade for at vi gennem alle årene har holdt os uden

dårligt planlagte og helt igennem overflødige projekt og med den seneste udvikling og yderligere usikkerhed er vi ekstra glade for ikke at have lod og del i projektet der er tale om en transitforbindelse mellem sverige og kontinentet besluttet i forbindelse med øresundsforbindelsen på

er tale om enorme miljøpåvirkninger af bæltet og af naturen ved landanlæggene ikke mindst på den tyske side på øen

til at skabe mere biltrafik og bidrage til udviklingen af det jeg kalder hu hej samfundet hvor det hele ikke kan gå hurtigt nok mens man glemmer at få sjælen med at rejse er at leve siger man men at rejse hurtigere og hurtigere er først og fremmest godt for samfundsøkonomien

hvor det går og imens står konsulentfirmaer trafikforskere og økonomer og jubler med de samfundsøkonomiske beregninger og trafikmodeller hævet over hovederne som var det tavlerne med de ti bud de bar mennesket det blev væk det blev til en enhed i arbejdsudbuddet så hvis nogen skulle være i tvivl stemmer enhedslisten imod lovforslaget og også imod lovforslag l en

undrer det mig egentlig lidt at enhedslisten ikke

det er da netop en kæmpe fordel at vi får en miljøvenlig jernbane og en højklasset jernbaneforbindelse

jeg er meget uforstående over for at enhedslisten ikke vil være med til at fremme det og eksempelvis gå ind og præge at ringsted bliver et vigtigt knudepunkt hvor togene standser jeg forstår at enhedslisten er med i en

der har man ikke sikret at togene standser i ringsted var det ikke en god idé at gå ind og fokusere på at ringsted kunne blive et sted

de ved med uanset om de bliver mere og mere miljøvenlige

vi vil gerne sætte ind når vi ikke er med

det fordi vi mener at femernforbindelsen i det hele taget er enormt

for bæltet men søreme også for landanlæggene på begge sider ikke mindst på den tyske side som

i min ordførertale og det er vi ikke interesseret i at

hvis københavn og københavns lufthavn fortsat skal udfylde rollen som porten til norden og indgå som væsentlig spiller i den globale konkurrence så er denne investering i en fast forbindelse over femern bælt meget central det nordtyske område og øresundsregionen rummer tilsammen otte ti millioner indbyggere en biltur fra københavn til hamborg bliver skåret ned fra fire en halv time til tre timer og togturen bliver næsten halveret fra fire timer og fyrre minutter til to timer og fyrre minutter hertil kan nævnes at der forudsættes ikke mindre end fem og tres godstog i døgnet

mængder vi taler om og helt andre tidsbesparelser

når sådanne transporttider kan realiseres

opstå dynamiske effekter altså alt det der vil ske rundt om forbindelsen når markedet og samfundet forandrer sig og tilpasser sig de nye forbedrede vilkår byernes potentiale

uden nogen som helst tvivl blive løftet

økonomi det lovforslag vi

vi taler altså om verdens største sænketunnel med en betydelig økonomi der naturligvis hviler på en række væsentlige forudsætninger nogle af de vigtigste kender vi ikke endnu

samfundsøkonomisk afkast i størrelsesordenen fem

på basis af en realrente på tre procent og jeg sagde realrente hvilket

kan tilbagebetalingstiden nedsættes med hele ti år altså fra ni og tredive år til ni og tyve år dette betyder for os at se at selv om de præcise trafikprognoser

sker i de faglige kredse

vedtage en anlægslov nu de endelige kontrakter vil først blive underskrevet når der er klarhed over de væsentligste klumper i den sidste usikkerhed antageligvis til efteråret der vil altid være usikkerhed når man

forudse borgernes eller trafikanternes adfærd så naturligvis er der også elementer af tro

ønsket om en bestemt tilstand i fremtiden

den opfattelse at dette projekt vil være til fordel

virksomhederne og den almindelige

en forbindelse der vil blive brugt af hele skandinavien tyskland og selvfølgelig også danskere op mod ti millioner indbyggere er direkte tilknyttet det her område derudover har vi set massiv opbakning og støtte fra både tysk erhvervsliv og

for en ordens skyld har vi også andre broprojekter storebælt og øresund og der er ikke nogen økonomisk glidning til det her projekt derfra det er selvstændige projekter som indtægtsmæssigt og

forpligtelser de har indgået der har været forlydender om at tyskerne har fortrudt og at man ikke er helt så massiv i sin opbakning som man man har været tidligere men det er jo tilbagevist vi har senest haft ministeren i tyskland hvor den ansvarlige minister fuldstændig bakkede op om projektet og meddelte højt og krystalklart at man opfylder enhver forpligtelse man

nogle forsinkelser i forbindelse med at man opgraderer jernbaneprojektet fra et spor til dobbeltspor og der er nogle myndighedsgodkendelser der trækker ud indtil videre har vi hørt at det er tre år men vi hører også og det er så den proces der er at fordi man har været lidt forsinket med

lidt længere tid men der er en klar forventning fra tysk side om at det bliver

meget godt at det bliver dobbeltspor i stedet for et spor vi

enkeltsporsstrækning får et havari

både for borgere der rejser til og fra i den landsdel men jo selvfølgelig også

vigtigt at der er to spor og den gevinst kommer så heldigvis

vi er nu klar til at trykke på knappen men det er jo altså nogle usikkerhedsmomenter vi skal have ryddet af vejen inden vi går i gang med at bygge et er at prisen er blevet for høj vi har lige haft en

budrunde hvor prisen var ni en halv milliard for høj i forhold til det budgetterede det er fuldstændig uacceptabelt for det konservative folkeparti

nu betyder den her forsinkelse jo at der kan tjenes nogle penge ved en ny budrunde der kan udsættes noget byggeri og der har vi en forventning om at vi kan få nye bud

så får vi også klarhed over

tyske myndigheder til at godkende projektet der så alt bliver klappet

og så forventer vi at vi kan trykke på startknappen sådan at vi kan få bygget den her faste forbindelse som giver en kæmpestor samfundsværdi beskæftigelse vækst nemmere fremkommelighed for bilisterne

times kørsel i forhold til i dag

og ned igennem jylland til hamborg og berlin en en halv times hurtigere trafikal fremkomst ad den her vej og der vil være mindre risiko for kø så på samtlige stræk er det her et visionært ambitiøst realistisk projekt som vi bakker op om når de her ting er ryddet af vejen og prisen er rigtig

til det store svenske erhvervsliv som har brug for hurtig godstransport

der er det store behov for en forbindelse fra danmark til tyskland er det ikke først og fremmest som transitforbindelse at

hinanden og har herre mike legarth har tænkt på at den vækst som man påstår vil ske i forbindelse med

og sydjylland som jo nu afskæres fra en masse trafik og vækstmuligheder hvis jeg skal tro på det

gøre noget mere ved vej og infrastrukturprojekter

henning hyllested enhedslisten især

erhvervsliv for det tyske erhvervsliv for almindelige borgere i tyskland og i skandinavien og for danskere så det er samlet set på alle parametre en fordel

fremkommelighed for den almindelige borgere og det aflaster jo samtidig det

i danmark samlet set få en positiv effekt af at vi får en

de første politiske overvejelser her i landet og drøftelser med tyskland om en fast forbindelse over femern bælt startede allerede tidligt i

halvfemserne i to tusind og otte kunne transportministrene fra tyskland og danmark så underskrive statstraktaten om om etablering og drift af en fast forbindelse over

ligesom de faste forbindelser over storebælt

har været milepæle i udviklingen af den danske infrastruktur

til at binde landsdelene sammen og til at binde danmark og sverige sammen vil den faste forbindelse over femern bælt skabe bedre forbindelser til vores vigtigste samhandelspartner nemlig tyskland ligesom forbindelsen vil bidrage til at binde danmark og europa bedre sammen og jo også lukke et hul i infrastrukturen mellem skandinavien og kontinentet når forbindelsen står færdig vil en bil kunne køre gennem den cirka atten

på cirka ti minutter et tog vil klare den samme tur på cirka syv minutter og i dag det ved de fleste af os vel tager en tur fra rødby til puttgarden fem og fyrre minutter i sejltid plus den tid det tager at komme ombord og fra borde

med toget fra københavn til hamborg

fire en halv time med den nye tunnel og også opgraderingen af landanlæggene jernbaneopgraderingen

tage godt to en halv time altså fra fire en halv time til to en halv time det er en af grundene til at det er et af europas største jernbaneprojekter vi i dag behandler for godstogene

mellem københavn og hamborg og det betyder at jernbanens konkurrenceevne på godsområdet nu endelig bliver forbedret og endda ganske markant forbindelsen medfører altså både markant forkortelse af rejsetid og giver en langt større fleksibilitet med hensyn til valg af rejseform og rejsetidspunkt

derudover frigør femern bælt forbindelsen kapacitet til den indenlandske landsdelstrafik mellem sjælland fyn og jylland

aspekt som er lidt overset tror jeg i den politiske debat

klart nok at biler og lastbiler og tog fra sjælland til tyskland ikke længere skal fylde op på motorvejene og på jernbanen over fyn og dermed er

forbindelsen et vigtigt element i den samlede styrkelse af infrastrukturen

vi konkludere at hele danmark også på den her måde vil få glæde og gavn af forbindelsen det anlægslovforslag som vi drøfter i dag har til formål at give de statsejede selskaber femern as og

anlægge og drive den faste forbindelse over femern bælt med tilhørende landanlæg i danmark og hvad er det så helt konkret for et projekt som vi med anlægsloven her

udføre for det første er det den her cirka atten

motorvej med nødspor i begge retninger

elektrificeret jernbaneforbindelse der skal også etableres faciliteter til drift og vedligehold og til et betalingsanlæg som bliver placeret på den

side af tunnellen der vil også blive etableret nye landområder ud for henholdsvis lollands og femerns kyster

hensyn til etablering af forbindelsen

for at sikre en tilstrækkelig kapacitet på jernbanen vil der ske en udbygning af jernbanestrækningerne fra vordingborg til masnedø og fra orehoved til syd for holeby til et dobbeltspor samtidig elektrificeres og udbygges strækningerne fra ringsted til masnedø og fra orehoved til syd for holeby og der etableres en fast ny dobbeltsporet bro over masnedsund øst for den eksisterende bro og en enkeltsporet klapbro over guldborgsund syd for den eksisterende kong

femern as tilbud på anlæggelsen af den faste forbindelse fra en række entreprenører disse tilbud lå højere end hidtil forventet og derfor er der indledt forhandlinger med entreprenørerne med henblik på at forhandle prisen nederst vi kender resultatet af de her forhandlinger i det tidlige efterår i år og omkring projektets økonomi

også gerne ligesom flere andre har gjort opmærksom på

både danmark og tyskland

sammen har sendt en fælles ansøgning om eu støtte til projektet af sted til europa kommissionen og jeg forventer at vi kan modtage tilkendegivelse fra kommissionen om en afgørelse i løbet af sommeren to tusind og femten når vi så har modtaget

kommissionens afgørelse om eu støtte og når selskaberne har gennemført den nye forhandlingsrunde med entreprenørerne

der i løbet af efteråret to tusind og femten blive foretaget en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet som vil blive forelagt forligskredsen bag projektet samtidig vil der blive gjort status for den tyske myndighedsgodkendelse som jo endnu ikke foreligger men som naturligvis også er en forudsætning for projektets gennemførelse

forudsætning for at de store anlægskontrakter kan indgås og projektet gennemføres det fremgår også helt tydeligt af lovforslaget

også godt nævne at den nuværende tidsplan for projektet indebærer at projektet skal være færdigt i to tusind og en og tyve

har min tyske kollega meddelt at de tyske jernbaneanlæg

to tusind og fire og tyve

det vigtigt for mig at få nævnt at vi også fra dansk side må revurdere tidsplanen for det danske jernbaneanlæg og det vil vi gøre i den kommende tid

nævne at det i et særskilt lovforslag l en hundrede

foreslås at ophæve de særlige skatteregler for sund og bælt holding

der er indsat i lov om sund og bælt holding as det foreslås også at ophæve de særlige skatteregler for femern as og as

der er indsat i projekteringsloven formålet med disse ændringer er at sund og bælt holding as uden undtagelser bliver beskattet efter de regler der gælder for andre aktieselskaber

jeg sætter stor pris på den meget meget brede opbakning der er til projektet og hvis man sammenligner med de to

opbakning her i folketingssalen til femernprojektet og det synes jeg er et

et meget meget grundigt arbejde og

bidrage til femern bælt forbindelsen er et stykke dansk og europæisk kerneinfrastruktur der vil have en lang række positive effekter

for danmark for femern bælt korridoren og for det øvrige europa og derfor er det et stort projekt et historisk projekt som vi

sætte i gang jeg ser frem til den videre behandling af forslaget og jeg er naturligvis rede til at svare på spørgsmål

priserne ligger for højt i forhold til den buffer der så er

robust og fornuftig men

den resterende buffersum til de sidste

det er derfor vi nu iværksætter forhandlingerne og og når nu vi

jeg da gøre dem en utrolig dårlig tjeneste hvis jeg på forhånd meldte ud

så ville de jo spille med åbne kort så

lige spørge om noget andet tror ministeren virkelig på at de tre års forsinkelse

i betragtning af om jeg så må sige hvor langt bagud man er med med hele myndighedsgodkendelsen og så videre

helt ny dobbeltsporet elektrificeret jernbane ikke kun i danmark også i tyskland mon de havde anlagt den bane

er forpligtet til fordi de kan se potentialerne i den her forbindelse og på de møder jeg har været til i berlin med den tyske transportminister og med

konkrete investeringsplaner som de har præsenteret

været der historisk set men men det

det her projekt aktuelt

udfordringer det er på priser og det er på den tyske miljøgodkendelse som jo

sådan at entrepenørfirmaerne har lavet nogle priser som er for høje og bare regner med at score gevinsten det

ikke noget belæg for at sige overhovedet når vi regner med at det

er det netop fordi vi med den tyske forsinkelse har noget ekstra tid at sætte ind og det

så har man noget mere frihed som entreprenør